vi

en

og

i europaudvalget

ministeren selv vil være

problemer

at

eu

to

at

reel ejer

at

eksisteret i

når

det bare

her

ikke fordi vi i

jeg som en

altså centeret for

er meget

vil jeg

at